til vedtagelse nummer v otte af anne mette winther christiansen maja panduro zenia stampe anne

og der kan stemmes nu

jeg slutter afstemningen for stemte en hundrede og tre imod stemte otte

og tredje behandling og som formentlig også indebærer et samråd med ministeren

for eksempel sverige har valgt

de kernepunkter som vi har diskuteret nemlig

i forhold til hvordan de er stillet vi tror på at man måske godt kan lave en bedre løsning end den der er men det vil vi

mulighed for at drøfte med ministeren i samrådet så

eus betingelse for eu

inden der ansøges om medfinansiering det fremgår af

erhvervets omkostninger vil svare til de udgifter som erhvervet hidtil har haft til overvågning og bekæmpelse samt udgiften til fødevarestyrelsens administration af veterinærfonden svarende til cirka ottehundredetusind kroner derudover nævnes det at der på sigt kan være administrative besparelser i veterinærfonden men der sættes ikke kroner og øre på det kan være lidt betænkeligt at man uden videre pålægger kvæg og fjerkræbesætningerne en ekstra omkostning for at kunne betale for endnu mere administration vi mener at det må være muligt at afbalancere omkostningerne ved den nye fond med dens effektiviseringspotentiale bedre og det ønsker vi grundigt belyst under udvalgsbehandlingen for det andet præciseres reglerne for opkrævning af gebyr for udstedelse af hestepas klare regler skal sikre at fødevaresikkerheden ikke kompromitteres på grund af manglende oplysninger om hestes medicinforbrug med videre det kan vi kun tilslutte os

at mennesker bliver ramt af sygdomme overført fra dyr dyr kræver anvendelse af den nyeste viden og en effektiv og konstant kontrol der er smertelige eksempler

smittet af sygdomme fra dyr og desværre gælder det for en del sygdomme at behandlingsmulighederne

en del mennesker er nået til kanten af den virkning og sygdomsforløbet er forfærdeligt for den enkelte

nogle endog meget dyre forløb heldigvis er danmark kendt

de lande der opfører sig ansvarligt

i tilfælde af at der bliver brug for den årsagerne hertil er flere vi bruger ikke

antibiotika kan købes i håndkøb og dermed bruges i flæng konsekvenserne er da også langt

som følge af resistens på dyresiden sikrer vi os også mod store mængder af antibiotika syge dyr skal naturligvis behandles men forebyggende flokmedicinering bør minimeres et sådant velgennemtænkt velgennemtænkt system for overvågning af sygdomme hos vores produktionsdyr

nogle af dem kan vi hente hos eu hvis vi etablerer den

veterinærfond vi skal tage stilling til i dag som kan rumme midler til at overvåge og bekæmpe dyresygdomme og zoonoser de øvrige midler i veterinærfonden kommer fra gebyrer gebyrer fra den produktion der skal overvåges og hvor sygdomme skal bekæmpes det er sund fornuft og helt i tråd med danske traditioner

overføres til mennesker igennem fødekæden ministeren har i dag hjemmel til at drive en sådan identifikationsordning men med dette forslag

bliver det muligt at lægge opgaven med at udstede

socialdemokraterne kan støtte det samlede lovforslag fordi det bygger på det konstruktive samspil mellem et dygtigt erhvervsliv og en velfungerende offentlig sektor dette sammenspil er en forudsætning for de gode resultater det danske samfund opnår erhvervs og en indtægtsmæssigt til sikring af det velfærdssamfund vi har

i fremtiden jeg skal ikke gå ind i detaljerne jeg synes de to tidligere ordførere har

og det kan dansk folkeparti også støtte hestepasset har jo to formål og det

hesten skal anvendes til fødevarer efterfølgende

man som køber se hvad denne hest har været udsat for i forhold til sygdom

op til at det også kan være private organisationer som kan overtage udstedelsen af hestepas

hjemtage eu midler og det kan give et bidrag til finansieringen og det kan være med til at sænke omkostningerne for landmændene det bakker vi op vi støtter også præciseringen af ministerens beføjelser til at udstede hestepas eller give den beføjelse videre til en privat institution hestepasset er

og det er vigtigt også her for

sætte fokus på sundhed

begge dele er fornuftige præciseringer beføjelser og det radikale venstre kan bakke op om

gedigent bureaukrati om ikke andet

over tid fordi der så er andre der fastsætter de spilleregler der skal spilles efter og så vil det jo vise sig det

det nærmere kan blive dyrere end billigere at administrere det er der faktisk grund til at råbe vagt i gevær over for hver eneste gang også når der kommer

et lovforslag der ser lidt uskyldigt ud på overfladen men vi vil godt hejse flaget

i så stor udstrækning som vi gør det skal indrette os bare af hensyn til at søge penge hjem fra

eu som jo i øvrigt i sidste ende er penge vi selv betaler ind sådan er virkelighedens verden jo derfor

til ministeren om at udstede hestepas jeg har dog et par spørgsmål som jeg tænker at vi kan bruge udvalgsarbejdet på jeg har ligesom venstre

nogle bekymringer omkring økonomien som der ikke står noget om jeg har meget svært ved at se

til at være i fremtiden jeg kan godt læse at der

jeg synes også det kan være bekymrende med det administrationsgebyr man lægger op til at der skal være det er også noget af det

høringssvarene er særdeles kritiske over for men alt i alt synes vi at forslaget er positivt og godt vi ser frem til udvalgsarbejdet og

har til formål at afholde udgifter til overvågning og bekæmpelse af husdyrsygdomme hvor danmark kan søge om eu medfinansiering samtidig vil fonden også bidrage til at omkostningerne til overvågningen vil falde for de fleste landmænd der er omfattet af den lovpligtige overvågning det må man jo gerne glæde sig over

er et væsentligt tilskud for de landmænd som er omfattet af

lovpligtige overvågnings og bekæmpelsesprogrammer

i danmark hvilket er grundlaget for eksporten af animalske fødevarer samt husdyr finansieringen af fondens udgifter sker ved opkrævning af gebyrer fra de landmænd der er omfattet af den lovpligtige overvågning og bekæmpelse

forskellige behov for overvågning af husdyrsygdomme hos de enkelte husdyrarter og højde for antallet af dyr i besætningerne gebyret vil bortset fra en merudgift til administration af fonden svare til de udgifter som erhvervet hidtil selv har afholdt men vi slipper altså nu for at skulle videreformidle forudbetalt modtaget eu medfinansiering til landmændene i to tusind og fjorten forventes veterinærfonden at have udgifter svarende til fire million kroner

at niveauet for eu medfinansiering vil svare til cirka halvtreds procent af de samlede udgifter til overvågnings og bekæmpelsesprogrammerne og så lidt om hestepasset hestepasset indeholder fødevarekædeoplysninger herunder oplysninger om hvorvidt en hest er blevet behandlet med visse former for medicin som udelukker den fra konsum det vil sige

heste som hvis de får en bestemt slags medicin

vi altså har identifikationspapirer på vores

mere klar og mere præcis hjemmel til at fastsætte og udstede beføjelser herunder at kompetencen til at udstille identifikationspapirer altså hestepas

for konkurrenceforbedrende tiltag og det er nu man skal sætte handling bag ved ordene statsministeren svarede jo også i tirsdagsspørgetiden her i folketingssalen at reguleringen af dansk landbrug skal give erhvervsøkonomiske gevinster så er det sagt så tydeligt som det skal

hjælpe og støtte op omkring fødevareerhvervet og også omkring landbruget fødevareministeren sagde også for mindre end en måned siden

fødevarers delegeretmøde i herning følgende og jeg citerer

derfor vil jeg også sige til jer at på min vagt kommer i ikke til at overimplementere citat slut

så vi ser det lovforslag som vi ser her

må ses som et klokkeklart brud med dette løfte

modsatte retning og det er klart utilfredsstillende lovforslaget indfører et krav om løsgående søer i svinebedrifternes løbe og kontrolafdelinger og dermed vil kravene til danske svineproducenter være langt strengere end de krav der stilles til de øvrige eu svineproducenter i henhold til svinedirektivet hvor der på nuværende tidspunkt det vil sige fra den første januar to tusind og tretten kun er krav om løsdrift i drægtighedsstalde med forslaget her

pålægger fødevareministeren svineproducenterne som det fremgår af forslaget væsentlige økonomiske

stik modsat det vi lige har hørt i festtalen fra herning

tre hundrede og fjorten million kroner skriver ministeren og regeringen selv man siger at man vil hjælpe men man kommer med nye byrder og øgede omkostninger samtidig ser vi jo

er nødt til at fyre slagteriarbejdere fordi erhvervet jo skriger efter danske råvarer

fødevareministeren kan

som hun også sagde i sin herningtale for kort tid siden lovforslaget bygger på anbefalingerne fra arbejdsgruppen om hold af svin som blandt andet anbefalede

det nuværende markedstillæg man får altså på nuværende tidspunkt et markedstillæg for produktion med den løsdrift som landmændene i

situation selv har etableret

med stor sandsynlighed forsvinde med dette lovforslag

man skyder sig selv i foden to gange det er klart utilfredsstillende

ikke hensyn til med lovforslaget her og fødevareministeren kan måske forklare hvorfor hun ønsker at straffe de producenter der har været længst fremme med hensyn til dyrevelfærd og som allerede har indrettet sig på en produktion hvor dette tillæg indgår forslaget udstiller med al tydelighed at regeringen siger ét man gør det stik modsatte fødevareministeren kan sine festtaler og det lyder jo godt med en styrket fødevaresektor og flere arbejdspladser og det var nu vi så skulle se den konkrete handling men de ting

som vi behandler nu kører i den stik modsatte retning og det er ikke tilfredsstillende og

stress altså er det de her rigtig rigtig dårlige forhold for dyrevelfærden i svineproduktionen i danmark som herre erling bonnesen vil fastholde for

er vel også kernen i det her er der overhovedet ingen grænser for

bonnesen vil acceptere i forhold til ikke at gøre noget for at skabe bedre dyrevelfærd

at man tager nogle dårlige enkelteksempler

blæser det op som om det er hele branchen der er sådan det er jo ikke korrekt

det er også dårligt for miljøet det synes jeg man burde tænke på

landbrug fødevarer jo i var enig i var en korrekt beskrivelse af problemstillingen at man så ikke ønsker at gøre noget ved det fordi man hellere vil tjene penge er

at herre erling bonnesen og venstre her skriver sig ind i en smuk tradition i venstre om at man aldrig nogensinde er villig til at tage nogle initiativer

komme til at koste en landmand en krone hvad enten det handler om miljø eller dyrevelfærd

det vi konstatere at dyrevelfærden har det godt og at der er rykket rigtig meget

det tror jeg også at enhedslisten må medgive i sidste ende men ja der kan altid findes enkelteksempler

selvfølgelig være på vagt over for og det har vi også deltaget i i forskellige forligssituationer

gået godt i en årrække med bare at kunne skrue og det går nok men nu kan vi jo bare

smågrisesituationen hvor det efterhånden ikke længere kan betale sig at investere i slagtesvin og produktion her i danmark

en tredjedel af smågrisene er man jo nødt til at eksportere fordi det

er tosset så der er nu brug for at få et lidt mere sådan klart syn på det perspektiv og det grundlag vi skal tage stilling

den her konkrete situation står det jo også beskrevet

på eu niveau har sat

der synes jeg at vi skulle lægge os lidt i selen og sige

mere lige konkurrencevilkår til de danske

vil der være flere søer i den gruppe der flyttes tilbage og oplever en ny omgang stress i forbindelse med både sammenblanding og løbning altså dyrlægeforeningen siger faktisk at det her forslag vil give øget stress i

ikke at det her forslag også er problematisk

sikrer vi at disse omkostninger for natur miljø og dyrevelfærd holdes nede på et anstændigt og forsvarligt niveau og disse emner har vi til stadighed en debat om

men oftest lykkedes det at finde en passende balance imellem synspunkterne i dag står vi med et lovforslag der skal sikre balancen mellem grises anvendelse som produktionsdyr og deres velfærd med vanlig dansk grundighed og seriøsitet har der været nedsat en gruppe af sagkyndige for at give råd om hvor balancen bør være

gruppen afgav sin betænkning eller sit værk i to tusind og ti så det er ingenlunde ny viden vi har gang i i den proces der nu foregår politisk konkret drejer det sig om adgangen til at fiksere eller fastspænde søer og gylte for at de kan producere på mest

deres naturlige adfærd arbejdsgruppen om hold af svin anbefaler at der indføres et forbud mod fiksering af søer og gylte i løbeafdelingen

et forbud mod fiksering i farestalden

at forbedre dyrevelfærden vi skal åbent sige til hinanden at det har økonomiske konsekvenser for erhvervet men vi er overbeviste om at det på længere sigt er en klog investering at bygge på god etik når det gælder vores produktionsdyr det er ikke så længe siden natur og landbrugskommissionen blev nedsat på initiativ af den nuværende regering kommissionen har afgivet sin betænkning og vi skal omsætte nogle af dens tanker til virkelighed hvis vi er lidt positive

det her et eksempel på at følge de tanker der ligger i natur og landbrugskommissionens betænkning om at danmark skal søge mod nye markeder markeder hvor vi ikke er på et så

har kvaliteten i højsædet

kvalitetsfødevarer end vi kender i dag derfor er det klogt

udvikling som vi ser beskrevet

den høje grad af dyrevelfærd i form af større efterspørgsel og krav om bedre dyrevelfærd i lande

på nuværende tidspunkt har dette for øje med lovforslaget følger vi som sagt anbefalingerne fra den sagkyndige arbejdsgruppe og gør det på en måde så erhvervet har mulighed for at gennemføre det over tid og med skyldigt hensyn til

kendelig oplivet da jeg læste børsen i tirsdags hvor der stod at dansk landbrug aldrig har haft større indtjening end

to tusind og tolv så vi glæder os da over at regeringens fornuftige politik allerede har haft virkning for landbrugserhvervet

i dansk landbrug og det synes vi er klogt og rigtigt og det sker på et tidspunkt hvor vi oven i købet har varslet og regeringen har varslet at der kommer initiativer til at forbedre vilkårene for dansk landbrug også i forbindelse med det at skulle rette op på nogle af de synder er sket mens økonomien blot fik lov til at løbe løbsk i samfundet og i forhold til den finansielle sektor og også i forhold til landbruget vi vedkender os at vi er en del af

genopretningssystem efter den uansvarlighed der har været kørt og det står vi gerne ved om end vi også

omgangen med dyr og produktionen af dem

at vi er foregangsland på det her område og når det så oven i købet kan slås

at der skal ske nogle initiativer for at afhjælpe nogle af de økonomiske ulykker der er sket

fantastisk her kommer man så med et lovforslag der laver særregler for danmark

her giver dårligere muligheder og vilkår for dansk svineproduktion vil det sige at

drejer sig om at vi vil slå et slag for dyrevelfærden den dyrevelfærd som vi tror bliver et vigtigt parameter for fremtidens forbrugere

brede sig til andre dele af af eu og verden i øvrigt så

det og jeg føler overhovedet ikke at der er tale om

løftebrud eller hvad herre leif mikkelsen ellers kommer med af fine antydninger der er en konsistent linje i at støtte at danske fødevarer skal kunne sælges

svineproduktion

passer ind i de ting vi gør på nuværende tidspunkt jeg synes der er en lige linje her der er en lige linje i forhold til at natur og landbrugskommissionen påpeger at der kommer en større efterspørgsel efter fødevarer i verden der kommer en større efterspørgsel efter kvalitetsfødevarer i verden og det kan dansk landbrug da lige så godt høste gevinsten af hvis vi opfører os klogt

set det jeg synes ligger i en lige linje

så der er ikke nogen sammenblanding på den måde og det

der har lod og del i det det skal jeg nok stå på mål for selv jeg synes ikke timingen er dårlig

set det er fornuftigt at vi kommer i gang og jeg synes sådan set også at der er givet en pæn tid til at løbe det her i gang

i form af krav til de bygninger der skal produceres i

ryggen af hinanden og er mere aggressive det

vi komme til at se vi vil også som dyrlægeforeningen siger se at der er flere som har

som så skal tilbage og endnu en gang insemineres og derfor ud af gruppen

en snak om det her hvad er god dyrevelfærd for det er ikke kun løsdrift der er god dyrevelfærd

herre rené christensen henviser til er jo dem arbejdsgruppen har beskrevet det er jo en lang række dårligdomme som produktionsdyrene pådrager sig fordi vi

her har vi en chance for at gøre det lidt bedre for dem og dermed minimere det

kan jo i øvrigt det står der i papirerne løses ved godt landmandskab og det tror vi faktisk på at dansk landbrug er i stand

vi har nogle udfordringer men vi har bestemt også nogle muligheder

mest naturligt når det er mest naturligt må

kun har en økologisk produktion men så ender man altså derude hvor vi i hvert fald får en væsentlig mindre produktion jeg vil så også sige at

udfordringer ved at have det så naturligt som muligt hvis vi kigger på dødeligheden blandt pattegrise

er tre og tredive procent for økologiske pattegrise den er kun fem og tyve procent

pattegrise der dør

det lig med dårlig dyrevelfærd det er det så ikke

får halebid nogle får også bylder på ryggen

se på grise der går udendørs at de har fået klovproblemer

et underlag der ikke har været godt nok men det er jo naturligt at gå udendørs for en gris og økologi er også godt

den bedste dyrevelfærd det er en kombination af begge dele det forslag her har kun fokus på en ting løsdrift er lig med god dyrevelfærd

i vi mener faktisk at vi skal have en helt anden dialog

få en god dyrevelfærd megen god dyrevelfærd ligger faktisk som ordføreren også afslutningsvis sagde

flyttet os fantastisk

dyrevelfærd i dansk svinebrug og derfor er det så ærgerligt at vi skal se

om hvordan vi skal gøre det mere fantastisk hvordan vi skal øge produktionen i samklang med natur og miljø

danske svineproduktion det er da paradoksalt at man kommer med to forslag der er så modstridende fra den ene dag til den anden

og jeres forgængere har med flid og nøjsomhed bygget det landbrug

et landbrug som tjener milliarder hjem til os alle sammen

sin tale der flere gange blev afbrudt af klapsalver fra salen

udfolde jeres talent håndværk og muligheder

og de var selvfølgelig rigtig glade for det og det var dansk folkeparti sådan

lig med løsdrift det er en del af det men det er

hele historien og derfor er det ærgerligt at sådan et forslag kommer ind fra højre når vi står på tærsklen

dem burde vi have taget ovre hos ministeren

møder som vi plejer ligesom når vi laver veterinærforlig man sætter sig sammen

kommer videre der er jo ingen i det her folketing der er imod

svineproducenter og så videre var det ikke helt entydigt at de sagde at det ville skabe klart bedre dyrevelfærd hvis man droppede fikseringen så anbefalede de at gennemføre det der ligger i det her lovforslag og valgte ikke at anbefale det i farestaldene fordi der sagde der ville det være alt for dyrt og alt for besværligt

slet ikke finde ud af så det forslag som herre

alle er enige om vil skabe klart bedre dyrevelfærd og det er jo kendsgerningen

jeg siger bare at løsdrift ikke er det eneste der skal til for at have en god dyrevelfærd og det er det man lægger op

man tror på at man ved at bygge nogle nye stalde kan få en bedre dyrevelfærd det er da paradoksalt at dyrlægeforening siger

er vi kontrollerer landmændene

krydsoverensstemmelse og jeg vil vædde med

at vi om få år hvis det implementeret vil komme ud og se at der er masser af landmænd der nu vil få krydsoverensstemmelse fordi de kommer ud og oplever at der er flere søer som har benproblemer og andet

passer til fordi man nu har den her udfordring at man ikke kan holde dem når man inseminerer dem det giver

øget dyrevelfærd det giver nogle pressede landmænd og pressede landmænd

med at antyde at der nok er et eller andet der nok vil føre til dårligere dyrevelfærd er der andre end herre rené christensen der har den opfattelse

set gerne diskutere alt det andet man kunne gøre jeg også gerne diskutere svineproducenternes økonomi men at stå her og skulle høre på en mand

andre ting der skal til og jeg tror på at et langt bedre samarbejde om de her ting altså hvordan vi får den gode dyrevelfærd er det vi skal arbejde frem imod

bare påpege at det her giver god dyrevelfærd på nogle parametre men det er ikke nok og derfor er det dansk folkeparti

hvorfor kommer det her forslag nu pludselig ind fra højre hvorfor vil ministeren ikke tage den samtale med folketinget om hvordan vi får en god dyrevelfærd sammen med miljø og

hernede hvor god dyrevelfærd var lav dødelighed blandt pattegrise

det har jeg også sagt heroppefra der er gode ting i det

en sammenhæng med det arbejde som jeg håbede på at den her regering ville tage med et samlet folketing så vi kunne få stoppet de her debatter hernede hvor vi skal have den ene side og den anden side af for jeg tror faktisk at alle går ind for en god dyrevelfærd alle går formodentlig også ind for at vi skal have vækst i landbruget og ministeren det har jeg da i hvert fald kunnet

vil noget helt andet jeg tillod mig bare at sige mest mulig naturlig adfærd

det er åbenbart for svært for herre rené christensen at forholde sig til

konkret forslag som forbedrer dyrevelfærden

så er god dyrevelfærd

for medarbejderne meget meget solide og gode produktionsresultater og en merpris fordi de producerer englandsgrise det er fremtidens stald

det er fremtidens svineproduktion og de kan godt være med og de kan godt konkurrere det er den staldtype

vi vil fremme med det her lovforslag det vil sætte søerne og gyltene fri ikke kun i godt halvdelen af tiden men i størstedelen

og det ved man hvis man har været i en svinestald entydigt give bedre dyrevelfærd

færre hudskader bedre muskelstyrke og knoglestyrke

færre skader på klove og ben og færre hjerte kar sygdomme det medvirker til bedre dyrevelfærd og det giver også på sigt dermed lavere omkostninger for syge dyr er også dyre

går vi helt klart foran i eu men vi går ikke først i eu en række andre lande er i fuld gang med at gå i den samme retning i sverige har man et nationalt krav om at gylte og søer skal holdes løse parvis eller i grupper

nationalt krav om at de skal være gruppeopstaldet i fire dage efter insemination i østrig har krav om gruppeopstaldning ti dage efter fravænning storbritannien har nationale regler om at søerne skal gå løse i

eller i individuelle stalde i løbe og kontrolafdelingen så andre lande kan godt

går samme vej vi går foran men vi går ikke først derfor er dette ikke et spørgsmål om svækket konkurrencedygtighed det her er et spørgsmål om en langsigtet satsning på markeder som kræver høje standarder for dyrevelfærd og sundhed og det er de markeder danmark skal satse på ja lovforslaget vil

betydelige økonomiske konsekvenser for erhvervet i

men der bliver givet rigtig god tid og der er fundet en meget forsvarlig balance mellem hensynet til dyrevelfærden og varetagelsen af

svineproducenternes økonomi

igen har man været i en svinestald ved man at den bliver slidt ned meget hurtigt

brug for løbende at renovere den det er der tid til og vi kan dermed imødese og imødekomme

viser at det her kan lade sig gøre det kan også lade sig gøre i danmark det vil ruste os til fremtidens markeder derfor støtter vi

det radikale venstre det her lovforslag

væk har en stor eksportorienteret fødevaresektor at vi har et meget meget varieret udbud af produkter

der er mange gårdbutikker egnsspecialiteter og så videre også det eksempel som ordføreren selv har med fra sin hjemegn er jo fint i forhold til lige præcis den niche

det jo ikke nytte noget at man så ensretter tingene sådan at man

skal alle være der er vi nødt til at brede det ud og det der er forudsætningen

så hvordan har ordføreren det egentlig med

vi skal tvangsmæssigt styre produktionen lige nøjagtig i en bestemt retning

for erhvervet her og det koster også vækst og i sidste ende arbejdspladser på slagterierne

det er dér vi er i dag og dér skal vi også være om tyve år

vi skal være men vi siger det er dér vi skal være om tyve år

lige præcis det initiativ der har drevet og udviklet hele fødevaresektoren igennem mange år men der hvor jeg synes kæden ryger af for den radikale ordfører

levere god dyrevelfærd og levere produkter der efterspørges og som skaber arbejdspladser det er dér jeg synes kæden ryger helt af

på grund af de her generelle krav

med dårligere dyrevelfærd som trækker vores brand ned som mindsker vores mulighed for virkelig at markedsføre danmark og dansk svineproduktion som værende af den højeste standard der er andre lande der er gået foran vi skal ikke komme bagud lovforslaget sikrer at

taler om at vi ikke skal overimplementere

ikke være mere rimeligt hvis det er så godt som ordføreren siger så må det være godt for hele eu og så var vi fri for at stille danske landmænd en situation hvor man her og nu får en byrde der er anderledes end man får i andre

andre lande men vi kan konkurrere på det brand vi har

en stærk sundhed og der vil fremtidens forbrugere være og der vil være langt flere af dem i fremtiden

derfor vi skal investere det er derfor vi skal satse på lige præcis det som lovforslaget

vil sige til ordføreren er kan man ikke blive nervøs for at

have betydelige økonomiske konsekvenser for erhvervet

det er jo ikke i forbindelse med den drift man har nu jeg anerkender at

er jo rigtig mange danske landmænd som tager deres management med uden for de danske grænser og fortsætter deres udvikling af svineproduktionen i andre europæiske lande end i danmark

med ordføreren i at sikkerhed og sundhed er afgørende konkurrenceparametre for dansk svineproduktion

en forventning om at vi har styr på det i danmark med det her lovforslag sender vi et klart signal om at det har vi og englandsgrisen bliver til en global gris før eller senere det bliver ikke kun en gris i england det bliver en europæisk og en global

der bliver givet tyve år til det der er en svinestald i det

og derfor er der god tid for erhvervet og vi kan sende

anbefalede jo lige præcis

at dyrlægeforeningen ikke har bakket op om det her det har dyrlægeforeningen bakket op om

i i det udvalg så så derfor er

ingen diskussion om at det her er bedre dyrevelfærd

været rejst en diskussion af dansk folkepartis ordfører

at der også er brug for bedre management og bedre styring og så videre det er jo en selvfølge

af dansk landbrugs problemer i den del der ikke går så godt der er jo faktisk en del af dansk landbrug der går rigtig godt

danske landmænd så det går rigtig godt

det fornuftigt synes jeg at dyrlægeforeningen påpeger at det skal der også til ja selvfølgelig skal der også det til

problemerne er dyrevelfærdsmæssigt og jeg skal bare citere fra fra vores bemærkninger

fra arbejdsgruppen som siger at fikseringen indebærer at

kan være hudskader og negativ effekt på

negativ påvirkning af muskelstyrke negativ sundhedsmæssig effekt på søers klove og ben fortykning af huden reduceret hjerte kar sundhed reduceret knoglestyrke og generelt forhøjet sygelighed

ikke engang færdig med at citere det er det man er enig om

at man laver det her forbud mod fiksering i løbe og kontrolafdelingen

en svinestald ok altså ingen tvivl om at

det så er forkert at gøre det nu jamen hvad er det nu vi gør vi siger her ved førstebehandlingen i december to tusind og tretten at nye stalde fra to tusind og

den her forbedring af dyrevelfærden og så er der tyve år

tusind og fem og tredive skal det her være gennemført

lyn fra en klar himmel nej det gør det ikke det er nemlig helt fornuftigt i forhold til et erhverv at man giver et varsel at man sørger for at man bruger det her når man laver den nye plan for de nye stalde passer det så ind i erhvervsudviklingen

og de problemer der er i erhvervet

jo ikke fordi jeg mener der ikke er problemer i erhvervet især fordi finansieringen

men det passer jo som fod i hose alle ved at fremtidens svinestalde

endnu større det er jo ikke noget som vi alle sammen som

første reaktion synes lige

det vi har drømt om det er jo lige netop derfor det er rettidig omhu nu at sige når vi nu kommer til i de næste år at bygge meget større stalde

og nu vi skal begynde at sige at de nye stalde skal leve op til de her krav og er det så også godt når vi skal eksportere

for det er et konkurrenceparameter i dag men det bliver da selvfølgelig et stadig

vil jo altid skulle sælges på at de kan noget med sundhed noget

der er bare lidt bedre end dem vi konkurrerer med for ellers er der jo ingen grund til at købe det hos os så

særlig seriøse og jeg opfatter det

lave noget der på lang sigt forbedrer dansk landbrugs konkurrenceevne

manglende rettidig omhu hvis vi ikke gjorde de her ting og derfor forstår jeg heller ikke rigtig at dansk folkepartis ordfører som jo plejer at føre sig frem

kritisere det her jeg kunne forstå

at ikrafttrædelsesdatoen skulle være en anden

de nødvendige rammer vi må lægge for at

arkitekterne også hos dem

når man går hen i banken og skal låne til en ny

kunne blive stående uden at der kommer nye krav til staldbygningen

diskussionen om arealer og dyreenheder og alle de andre ting

de gode ting og også de her ting som vi vil politisk i

andre steder så sent som i går stod ministeren i et åbent samråd og sagde til os at månegrisen var vejen frem altså et lukket system hvor der ingen ammoniakfordampning er dagen efter kommer der et forslag

øget ammoniakfordampning fra svinestaldene er der noget at sige til at man som ordfører godt kan være lidt frustreret

selvfølgelig skulle dyrevelfærden og sikkert også løsdriften have været en del af den diskussion men det burde have været pakket

faktisk det her er ret vigtigt for erhvervet

vide i god tid når de skal overveje forhåbentlig også

så synes jeg det er godt at man allerede nu ved at man skal tage de her forholdsregler

tegner staldene og at dem der er i gang med at forberede

der ønsker at misforstå fordi de tror at alle hindringer er unødvendige at al miljøregulering er unødvendig at al dyrevelfærdslovgivning er unødvendig

det er bedre at afskaffe alle regler og så lade kreativiteten slippe løs men dette

fuldstændige opgør med lov og orden som venstre og dansk folkeparti står for

det totale anarki er løsningen på alle samfundsmæssige problemer vi tror det er rigtig fornuftigt at regulere

så lad os komme til det her lovforslag som vi behandler i dag det er forhastet kan man få indtryk af

er jo tale om en arbejdsgruppe som

og ti der var ingen i den arbejdsgruppe som såede tvivl om hvorvidt det var rigtigt at det dyrevelfærdsmæssigt ville være et kolossalt fremskridt at afskaffe fikseringen der var også enighed om at man skulle gøre det på det

område som beskrives i det her lovforslag jeg ved ikke hvorfor den daværende regering ikke rigtig kom i gang

også diskutere hvorfor det har taget så lang tid for den nuværende regering

det her forslag på den anden side må man vel sige at det jo kommer på et rigtig rigtig godt og passende tidspunkt særlig set i lyset af debatten i dag

jo understreger at der er klar og utvetydig forskel på den tilgang den nuværende regering har til hvordan landbrugserhvervet skal udvikle sig i danmark og hvordan man skal sikre dyrevelfærden

jo er rigtigt og godt og vigtigt for pointen er jo skal vi udvikle en fødevareproduktion i danmark som baserer sig på en

dyrevelfærd markant hensyntagen til miljø eller skal vi opretholde en svineproduktion som ifølge den her arbejdsgruppe som blev nedsat har ganske alvorlige negative konsekvenser for dyrevelfærden jeg kan ærlig talt ikke forstå

erling bonnesen mener at de gavner dansk landbrug ved at gå ud at sige

nødt til at opretholde den produktionsform hvor vi fikserer søerne på trods af at vi ved at det på en række områder har meget meget alvorlige meget meget negative konsekvenser

forbedringer hvis man greb ind over for det altså det som åbenbart skulle være reklametalen for dansk landbrug i fremtiden skulle være at vi

politikere i danmark der er så indskrænkede at de satser på at bevare en produktionsform som udsætter dyrene for unødige lidelser

faktisk er en rigtig rigtig dårlig idé og derfor synes jeg også

et skridt i den rigtige retning jeg tror at herre rené christensen antydede at lovforslaget ikke løser alle dyrevelfærdsproblemer i

helt enig i for eksempel opretholder vi jo muligheden for at man stadig væk kan fiksere søerne i tyve procent af tiden på trods af at det fremgår ganske tydeligt af arbejdsgruppens rapport

også er en rigtig rigtig dårlig idé set ud fra et dyrevelfærdsmæssigt hensyn

regeringen så valgt at sige at fordi kreativiteten og evnerne i dansk landbrug endnu ikke har udviklet sig så langt at man rigtig kan løse den udfordring

fortsætte med at behandle søerne dårligt

opfattelsen at dem som er dygtige i dansk landbrug kan løse udfordringerne

så kan man jo også diskutere hastværket i det her

jeg var barn så det er ikke sådan nyt for mig at se svinestalde

set bekræftet mig i at der var god grund

men men det har jo også overbevist mig om at der faktisk

mellemrum investeres i forbedringer og renoveringer og fornyelser og nye stalde derfor vil jeg sige at den overgangsregel der nu er fastsat på tyve år tror jeg giver rigtig rigtig god mulighed for at man kan gennemføre det her på en rigtig rigtig langsom

jeg forsvarligt acceptere tre år efter

gøre ingenting vi lader som om vi ved det vi snakker udenom vi finder løsrevne citater fra dyrlægeforeningen når kendsgerningen er at alle alle som beskæftiger sig seriøst med det her er enige om at det her lovforslag vil være et kolossalt fremskridt for dyrevelfærden jeg er glad for

skal filtreringen være skal det være våde filtre

ud gennem stalden hvordan skal de her stalde fungere når man får løsdrift der skulle være en politisk dialog men det ønsker den her regering jo ikke

at vi ikke belaster miljøet og samtidig med at vi også

interessant projekt som den tidligere fødevareminister satte i gang men det her er ikke en del af det

nu skal man være aktiv og så kommer man i gang

med det her forslag og det er bare ærgerligt at der

erhvervet de her byrder fremadrettet det er bare

en hån mod de mennesker der gør et seriøst og godt stykke arbejde som gør at ministeren kan rejse rundt i verden og prale af dansk landbrugs produktionsformer og kvalitet

det er et direkte forfejlet billede og et meget urimeligt billede at fremstille af de mennesker der

dansk landbrug er i en situation hvor gældsbyrden er

det have været rigtig godt hvis ministeren havde taget fat i hele problemet jeg anerkender gode signaler fra ministeren om at man tager det her alvorligt og at landbrugserhvervet som sådan er så vigtigt for vores eksport

vil vi gerne samarbejde med ministeren om

hvor vi venter på at regeringen

som jo kun har et mål lige nu nemlig at forværre vilkårene altså svække konkurrenceevnen

hvad kommer der ellers ministeren sagde i går på et samråd

i en sammenhæng jeg tror at dansk landbrug har brug for at få det svar fra regeringen som kan leve op til ministerens udmelding om at man tager det alvorligt at man gerne vil bruge det her erhverv til både

ændre vores handelsbalance øge vores valutaindtjening og forhåbentlig få erhvervet til at overleve bedre end

slås med gældsproblemer hver eneste dag det er også anerkendt af mange at der

vi skal ikke begrænse produktionen vi skal faktisk øge produktionen

erhvervet op at stå det er et liberalt erhverv det er frihedstænkende mennesker der arbejder derude der gerne vil klare sig selv

leve af andres penge derfor kan vi ikke støtte

er det rigtig skidt at man kommer med det her uanset argumenterne om at det

lade landbruget kunne se en sammenhængende linje i politikken

i hvert fald et andet svar end det der er i festtalerne og

utroværdigt man kunne godt nå frem til at sige

noget andet det er ikke ikke godt i politik

advarer mod det her de peger på en række problemer i det og svarene

en fornuftig afvejning det er sådan set et standardsvar i alle bemærkningerne når nu

at man ikke ønsker at følge nogle høringssvar

en fornuftig afvejning det er så afvejning af

er igen imod det der er blev signaleret om

ske med den her minister og den her regering

det er ærgerligt vi vil nemlig gerne tilsige

at forbedre produktionsmulighederne og øge produktionen i dansk landbrug

at gøre noget alvorligt ved landbrugets problemer og vi venter stadig væk med længsel på at regeringen kommer med sine anbefalinger

med at dyr har det godt frem til slagtningstidspunktet

selv om vi hver dag møder mange

mener at vi burde være endnu mere restriktive i forhold til dyr

ligger der en rapport tilbage fra to tusind og ti med en lang række anbefalinger til hold af svin og det er de anbefalinger der nu omsættes

at søer og gylte i løbe og kontrolafdelingen

bedre mulighed for ikke at stå fastbundet

mulighed for at få daglige brusebade skal have daglig social kontakt med andre dyr

vi fastsætter størrelsen på gulve og bokse og arealer og så er det

tænk hvis vi havde de samme regler i vores

mennesker ja der er det så lige at den tidligere social og sundhedsordfører dukker frem i mig men vi skal huske på

hvor svinesektoren eksporterer for to og tredive milliard kr hvilket er fem procent af danmarks samlede eksport

svinesektoren beskæftiger cirka fyrretusind mennesker ligesom landbruget står for tolv procent af beskæftigelsen i udkantsområderne fra konservativ side ser vi gerne bedre dyrevelfærd

at det er et erhverv viden og teknologi er på plads

at det vil være langt strengere krav end et eu

derfor er det noget overimplementering og det kan man jo stå og lave meget polemik om

konsekvenser af et vist omfang og det anføres at det vil have betydelige økonomiske konsekvenser for

på tyve år som rigtig mange har nævnt og det kan lyde som en lang tidshorisont men det er et af de elementer som jeg synes er rigtig vigtigt at

uforstående er når ministeren i sit forslag vælger at fremrykke tidspunktet for nybygninger til to tusind og

andet i den rapport der ligger har man lyttet til

arbejdsgruppe der har siddet faktisk vurderet at også for nybygninger var der behov

en periode til at omstille sig

er vi meget meget skeptiske og håber på at ministeren kunne være imødekommende og vi har i hvert fald en række spørgsmål i udvalgsarbejdet før vi vil tage endelig stilling vi

omstillingsperiode som de selv har udtrykt ønske

tidligere foghregering under en tidligere konservativ justitsminister

en arbejdsgruppe bestående af folk fra dyrevelfærdsorganisationer og forskningsinstitutter en hel masse repræsentanter har siddet og arbejdet

hold af svin

de svin som vi producerer og som vi sælger

at drægtige søer og gylte fik bedre tid når de var i løsdrift

de anbefalinger var der sådan set enighed om og derfor har

hæftet mig ved de mange kommentarer der har været

de udtalelser som jeg selv som fødevareminister er kommet med

hvordan jeg ønsker det godt for det danske erhverv hvordan jeg ønsker at give gode muligheder for dansk landbrug

jeg mener at vi skal give dem de bedste muligheder for at tjene penge også i fremtiden de udtalelser står jeg naturligvis fuldstændig ved men det ændrer ikke ved at jeg også står ved at jeg har arvet et lovforslag som jeg egentlig synes er godt fordi det giver bedre dyrevelfærd og det er jo ikke sådan som

kommenterede at det her er noget som danmark står alene med

er der både i sverige holland østrig og england allerede nationale krav om at gylte og søer skal være løsgående i løbe og

som gør at dansk landbrug bliver sat i en fuldstændig urimelig konkurrencesituation

de andre lande er sådan set allerede startet

er afdelingerne inddelt inddelt i forskellige afsnit der er en løbe og kontrolafdeling det er den som det her lovforslag handler om og det er selve insemineringen foregår

der drægtighedsstalden og så er der farestalden

et lovforslag som vedrører det her

vedtog et lovforslag som trådte i kraft

så så kender vi egentlig venstre igen

man altid har været dem der har kæmpet for dansk landbrug

rigtig høj fødevaresikkerhed fordi vi har

og siger se hvad vi har lavet men sandheden er jo at

nølende og det er man så også i dag

det efter den nationale lovgivning var stemt igennem at fire år efter vedtog eu regler som handlede om præcis det samme og jeg vil ikke afvise som også andre ordførere har været inde på at det her kommer til at blive et eu krav og derfor er der sådan set ikke noget forgjort i at vi allerede nu

i debatten at det her kommer til at

noget der vil gælde i andre eu lande

det er et fornuftigt forslag og jeg er glad for at der har været den lange proces der har været jeg synes det er godt for dyrevelfærden jeg synes det er godt for vores konkurrencemuligheder

femten de ansøgninger der vil blive indleveret indtil

er lige om lidt

er sikker på at det her vil betyde at dansk landbrug også fremover vil stå i en konkurrencemæssigt god situation afslutningsvis skal jeg så bare nævne at det her jo ikke står alene vi har som jeg også nævnte på samrådet i går masser af tiltag

fokus på dansk landbrugs konkurrencevilkår det her er et element

men det betyder ikke at vi i regeringen ikke har fokus på hele tiden at hjælpe landbruget

løftebrud med at det er noget man har arvet fra

det her lovforslag vil jeg ikke køre igennem

nogen overimplementering på min vagt vi kan bare konstatere

erkendt sit løftebrud for åbent tæppe

jeg holder nogle fine festtaler for jer til jeres delegeretmøde og modtager alle klapsalverne og så tager jeg hjem i folketingssalen og gør lige det modsatte ovenikøbet er her tre ting som min taletid ikke rækker til at

men man kommer med væsentlige byrder der kommer øget ammoniakemission og der er

det

ved de gode festtaler men vi kan høre at det

på erhvervets konkurrencevilkår når jeg rejser rundt

i japan og kina med landbrug med landbrug fødevarer og dansk industri så er det jo også en af de ting som jeg netop tager ud for at promovere

en stor ivrighed efter at fødevarer fordi de har den kvalitet de har og fordi vi har den

minister stadig meget optaget af hele tiden at kigge på hvad vi kan gøre for at lette forholdene for dansk landbrug

tale om en konkurrencefordel er det altså meget svært at pille en enkelt ting ud og

dyrevelfærd er jo for rigtig mange en vigtig parameter

som også den radikale ordfører nævner kan tage flere kroner for vores svin som vi sælger til uk så er

har nogle ekstra skærpede dyrekrav som vi ikke har i danmark og derfor får man også en højere afregningspris for dem så isoleret set kan man sige

det her er en udgift for landbruget men man kan også tjene flere penge på det i fremtiden tror jeg at rigtig mange flere forbrugere som får penge mellem hænderne som får bevidsthed om hvad dyrevelfærd hvad miljøpåvirkning hvad fødevaresikkerhed betyder vil prioritere sunde og raske sporbare varer

man ikke bare sige som ministeren gør

de her gode ting ministeren arbejder med for landbruget men rækkefølgen

var det så en konkurrencemæssig

fordi de har haft nogle regler der gjorde at de skulle indrette sig på fremtidens marked

det ved jeg ikke kan det så stå alene i forhold til alle mulige andre

men jeg synes da det vil kræve et analysearbejde at få sat det

eu vil følge efter dermed er jeg egentlig også af den overbevisning at vi på sigt vil ende med at synes at det her har været en god investering for dansk landbrug som vil give os nogle gode muligheder

er åbnet og jeg starter med at give ordet til herre flemming damgaard larsen

som er umistelige ikke kan nedlægges

det tredje at modernisere registreringen af gravminder venstre kan som udgangspunkt støtte lovforslaget men vil under udvalgsbehandlingen have afklaret grænserne for brug af kirkerne til ikkekirkelige formål i venstre synes vi at det er godt at menighedsrådet får hjemmel til at udleje kirker til

koncerter kulturelle formål i øvrigt borgerlige begravelser

men det må aldrig blive sådan at kirkens egentlige formål tilsidesættes det må heller ikke blive sådan at grupper der bekæmper folkekirken kan anvende kirken til

formål men

der får hjemlen og kompetencen vi skal videre ad den vej hvor vi styrker menighedsrådets indflydelse vi har i danmark mange meget smukke kirkegårde kirkegårdskulturen i danmark er høj og det er bestemt vigtigt at vi værner om den derfor giver det

også god mening at vi får kategoriseret kirkegårdene i umistelige kirkegårde bevaringsværdige kirkegårde og andre kirkegårde

det sikres at umistelige kirkegårde ikke kan nedlægges det er en kulturarv som venstre meget gerne vil sikre

assistens kirkegård er selv om den nok ikke er truet af nedlæggelse eller lyø kirkegård som er helt unik sådan er der mange landet over det er godt at vi også har registreringer af gravminder som nu har virket i nogle år mange meget smukke og særegne gravminder er således blevet sikret for eftertiden men med de erfaringer der er draget siden reglernes indførelse

at reglerne nu bliver moderniseret og smidiggjort

men vil under udvalgsbehandlingen have ministerens tilkendegivelse af at kirken ikke kan udlejes til grupperinger der ikke vil

ikke sådan bliver overforbrugt til kirkelige handlinger også i perioder kan bruges til andet formål såfremt det ikke er i strid med hovedformålet med med kirkebygningen der er jeg sådan set på mit partis vegne og også på de radikales og sfs vegne tryg ved at menighedsrådene nok kan finde

jo mange menighedsråd der i forvejen har nogle etiske regler

hvad man kan og hvad man ikke kan også i sognegårde også fordi man jo ikke ønsker

være en ufin konkurrent til de lokale

det der vil være en sidegevinst tror jeg ved at vi åbner op for at kirker godt kan bruges til ikkekirkelige formål i et begrænset omfang

at der er flere borgere der bliver fortrolige med at gå ind ad kirkedøren og ind i kirkerummet så bliver de forhåbentlig så nysgerrige at de også

komme der til en kirkelig handling uden at det

de lejlighedsbesøg der mange gange er til henholdsvis dåb og begravelse

meget positive over for at der nu sker den forenkling her

reelt er en decentralisering

gravminderegistrering på kirkegårdene synes vi også det er fornuftigt at der nu kommer ens regler for kirkegårde uanset om driftherren på kirkegården er kommunen eller folkekirken jeg tror måske

tydeliggjort at der jo sådan set også er kirkegårde der drives af andre trossamfund så vi skal lige have

i den omgang her for

jo ens regler på på hele området der er vi også glade for at det er

en decentralisering af beslutningskompetencen

fortjener ros for at man jo har lyttet til nogle af de høringssvar der sådan lige er en lille krølle på hvor det

nogle ting der kunne rettes for eksempel var der

til at skrive at de var mindre bevaringsværdige og der er det rigtig dejligt at man selv på det niveau kan rette ind

står at det er kirkegårde som enten er umistelige

nytter noget og det er jo trygt for os alle som socialdemokrat skal jeg

også hilse fra det radikale venstre og sf og sige at de

at forslaget jo er en spareøvelse der skal lukkes kirker lovforslaget

på baggrund af en rapport om folkekirkens kirker

helt eller delvis ud af brug altså det er det som

forudsætningen for det her lovforslag lovforslagets ene del er en udfoldelse af denne rapports anbefalinger

kan et alternativ til en kirkelukning

og jeg citerer at kirkerummet kan anvendes til andre formål end de rent kirkelige det står der med andre ord

kunne leje kirkerne ud til andre formål

det der generer mig ved det her forslag

er netop at der er sat en pression på

nødvendige

er en klart defineret regel om hvad kirkerne

siger man så biskoppen skal kunne give tilladelse til at kirken bruges til andre arrangementer

arrangementet ikke må være i strid med kirkerummets særlige karakter

men hvad nu hvis menighedsrådene får en tilladelse til at bruge kirken til andre arrangementer

så laver nogle arrangementer der er i strid med kirkens

med kirkens særlige karakter strider et årsmøde i ateistisk

eller humanistisk samfund imod kirkerummets særlige karakter gør menighedsrådsformandens halvtreds

næstformandens barns konfirmationsfest eller

med røde faner og hammer og segl og hele pibetøjet man åbner op for et misbrug som også for menighedsrådet kan være svært at gennemskue for hvad strider i grunden imod kirkerummets særlige karakter og hvad gør ikke personer og grupper udefra

ud fra argumentet om at de da også betaler kirkeskat kunne presse menighedsrådet til at afholde et bestemt arrangement og da forslaget er en spareøvelse ligger der konstant den trussel indbygget hold arrangementer i kirken

hvis i da ikke har nogen selv eller bliv lukket

lad mig nu minde om at kirken er guds hus

hvor evangeliet bliver forkyndt guds ord lader sig høre og der bliver indbudt til gudstjeneste det er forudsætningen og det er rammen for hvad en kirke er og jeg savner ærlig talt en pietet og respekt for kirkerummet i det her lovforslag der er ikke

sådan som jeg læser det ser det ud til at der skal nedsættes et udvalg der skal kategorisere kirkegårdene men vel egentlig også se på fredning og alt muligt andet og der vil vi i hvert fald i vores udvalgsarbejde stille nogle spørgsmål for der er nogle af tingene i det her som jeg synes man godt

hvis vi overhovedet nogen sinde skal kunne støtte det her

skal der virkelig lægges nogle kraftige begrænsninger ind i det

der stadig væk er i brug som kirker og det er derfor at det er meget fornuftigt at der også åbnes op for andre aktiviteter

at jeg udtrykte min tillid til menighedsrådene for det tror jeg godt de kan finde ud af de ved godt hvad der er generende og hvad der er provokerende men

kan komme med nogle flere eksempler på det så er der også det lille kuriosum at det

en borgerlig begravelse det sker faktisk jævnligt at jeg er til begravelse

en kirkelig begravelse så har jeg en enkelt gang været til en borgerlig begravelse i en kirke og der måtte biskoppen

i dag er der jo nogle muligheder

meget godt at menighedsråd og biskop nu får en ekstra mulighed for at kunne samarbejde om sognet

anstændighed og respekt der skal være

hvad man kunne forestille sig med det nuværende lovforslag ville finde sted i kirken er det i orden det synes jeg ikke

et menighedsråd måske kan argumentere for at det ikke strider imod kirkerummets særlige karakter

er det gode ved det her lovforslag er

er rammet ind at kirken har en helt bestemt brug

man har respekt for og pietet for det kirkerum som altså er noget særligt fordi der bliver holdt gudstjeneste i

når man så argumenterer for at det

de der sekulariserede hjerner der synes at det kunne være fantastisk

tryg ved at de godt ved hvad der er kirkeligt relevant og hvad der er kirkeligt irrelevant så jeg er tryg ved den decentralisering der ligger her men fint lad os drøfte nogle eksempler og så kan vi jo se om vi ikke er mere enige end

vi er meget enige om at der skal være respekt for kirkerummet

jeg spørger hvor går grænsen for det jeg vil gerne give menighedsrådene den størst mulige frihed

også nødt til at sige at kirkerummet er bygget til ét bestemt formål

det her er i overensstemmelse med kirkerummets særlige karakter eller ikke

at menighedsrådene kan få lov til at vurdere hvordan kirkerummet

anvendt fremadrettet

og røde faner med hammer og segl og halvtreds års fødselsdagsreception for menighedsrådsformanden og hvad ved jeg det er da i den grad mangel på tillid til det der foregår ude i de menighedsråd der er ingen intentioner om det her i det foreliggende lovforslag det ved herre christian langballe udmærket godt og det ender vel med at vi skal sidde herinde i folketinget og tage stilling til hvert eneste ønske om at anvende folkekirken til andre formål så hvad mener dansk folkeparti egentlig

menighedsrådene skal have indflydelse på det der foregår i sognene eller mener

hvad kirken kan bruges til det vil sige at kirken er bestemt til kirkelige formål de to ting strider ikke for mig imod hinanden

set glad for den nuværende lovgivning det strider overhovedet ikke imod hinanden

sådan set er meget god jeg vil gerne give menighedsrådene den størst mulige frihed men jeg vil også godt have en sikkerhed for at kirkerummet ikke bliver brugt

man fra ministeriets side vil nedbryde det er hele den sædvaneret

som som folkekirken er bygget på hvad er der egentlig galt med den almindelige skønsomhed i forhold til kirkerummet der står jo ikke noget som helst her der egentlig kan gøre at man

kunne holde en halvtreds årsreception der står ingenting

hvem skal vurdere det jeg siger bare at jeg

nødig vil have at det er sådan rundtomkring i kirkerne at man benytter

kunne lave alt muligt andet i kirken

biskoppen give en dispensation i forhold til

menighedsrådets kompetence at sige hvad

forslag fra en arbejdsgruppes rapport om

folkekirkens kirker hvoraf nogle

synes i øvrigt i forlængelse af det at det har været ganske fint at det har været kulturministeren som har forhandlet kirkelukninger her i københavn

at bruge mange af de flotte kirker vi har til at fremme kulturen og det er jo ikke så dårligt endda jeg synes også det er vigtigt at bevare en del af kirkegårdene i de store byer betyder det jo også nogle grønne oaser jeg går nemlig ikke ind for at vi skal have katakomber her i danmark i modsætning til for

resterne af mange mange borgere fra mere

underjordiske rum så med de kommentarer støtter jeg

har gjort sig klog på hvad man mente at folkekirken skulle gøre og hvad kirkerummet skulle bruges til jeg kan bare ikke forstå hvorfor man gør det det er mit enkle

af det der står i bemærkningerne til forslaget

vielse at anvende kirkerummet

så alligevel måske skulle ønske at vælge at blive viet i en

forslaget handler om

er vi også rigtig glade for den decentralisering der ligger deri

afgørelser i sager vedrørende flytning af registrerede gravminder

det er lige præcis den rigtige bevægelse den ser vi rigtig gerne endnu flere steder

hvor det konstateres at det kirkelige aktivitetsniveau er for nedadgående kan udleje til andre formål eventuelt være med til at bære en del af de faste driftsomkostninger ved bygningsdriften altså der ligger det indbygget at det her er en spareøvelse og jeg spørger bare kunne der ikke også

at kirken bliver lejet ud til andre formål for at holde driftsomkostningerne

i forhold til hvordan de boede dengang vores kirker

skal bygge nye kirker og andre steder må man tage kirker ud af brug

at det der foregår i kirkerne skulle blive mindre

det handler om hvor bygningerne ligger

liberal alliance men jeg har altså meget meget meget svært ved at se at det at man kan få nogle indtægter

der masser af sogne der er blevet lagt sammen der er rettidig omhu men herinde

ikke sket noget som helst det passer jo ikke

direkte kirkeligt relevante men hvor det har været en forudsætning at det som kirken var bestemt til var et kirkeligt formål det er sådan set

tid at sikre dem de bedst mulige vilkår

at befolkningstætheden og sammensætningen har ændret sig meget stærkt i al den tid der er gået siden langt de fleste af vore kirker blev opført for århundreder siden antallet af kirkegængere selvfølgelig også anderledes fra sogn til sogn end det var dengang kirkerne rejstes derfor er der nu megen tale om hvordan og hvornår man lukker kirker og hvorledes disse derefter kan bruges det ser vi mange eksempler på i andre lande såsom holland og england men der er jo også en tredje vej nemlig at anvende dem til

end kirkelige formål samtidig med samtidig med at de fortsat anvendes til kirkelige formål denne mulighed åbner dette lovforslag op for på baggrund af en indstilling fra en arbejdsgruppe som jeg tror jeg

æren af som kirkeminister at nedsætte i to tusind og elleve ifølge dette forslag kan et menighedsråd med biskoppens tilladelse stille kirken til rådighed for ikkekirkelige formål sådan som det allerede er blevet diskuteret grundigt af de foregående talere det er jo rigtigt at

de får økonomi til at bevare kirken og samtidig

det er altså en god mulighed som vi i det konservative folkeparti godt vil støtte desuden bestemmer dette nye lovforslag

ud af brug der er jo nationale og lokalhistoriske umistelige gravmæler og gravminder som herre langballe jo også med rette sagde og

derfor er det godt at nationalmuseet inddrages på helt afgørende vis og det tilslutter vi os også lad mig kort og fyndigt sige lad os bevare vore kirker så godt og så længe som muligt og lad menighedsrådene få mulighed for at gøre kirkerne til en stærkere del af det lokale kultur

ville det ikke være meget godt at man lagde nogle begrænsninger ind så kirken ikke

som jeg forstår lovforslaget giver biskoppen

og så er det ellers menighedsrådets kompetence at sige hvad kirken så

at finde ud af altså er er for eksempel en en fødselsdagsreception i i overensstemmelse med kirkerummets særlige karakter er en konfirmationsfest hvor konfirmationen

i overensstemmelse med med kirkerummets særlige karakter

spørgsmål i forhold til de arrangementer der kan holdes i kirken

er det ikke rimeligt at forlange at der bliver lagt nogle begrænsninger ind

også for børnegudstjenester spaghettigudstjenester og en masse andre ting for at komme hverdagen og det moderne menneske i møde så jeg har simpelt hen grundlæggende tillid til at menighedsrådene og biskopperne nok skal anvende det her fornuftigt altså det går i den rækkefølge menighedsrådene har et initiativ og de skal have tilladelse hos biskoppen så hvis det bliver så gudløst eller så ukristeligt som herre langballe frygter så tror jeg ikke det kommer til at ske og angående kirkerummet jamen

jeg har da i forbindelse med en mindedag for kaj munk været til reception i kirken men det var ikke i selve kirkerummet det var da i et anneks ved siden af det er altså en del af kirken som helhed der kan man efter gudstjenesten holde

hvor præsten klæder sig om

laver de noget ganske ukristeligt og forfærdeligt

ikke genvalgt næste gang desuden skal de have biskoppens tilladelse så vis nu lidt tillid til det danske folk og til folkekirken

en lille smule uenige i de principielle spørgsmål at

folkekirken afgør mere og mere selv og folketinget mindre og mindre

formål det er også en nyskabelse i den kirkelige lovgivning at der etableres et værn mod nedlæggelse af umistelige kirkegårde samtidig med at bestemmelserne om

registrering af gravminder får et tiltrængt eftersyn det glæder mig derfor at der

både i høringen som flere har nævnt men helt klart også som jeg hører det her i salen er opbakning til det forslag som

lovforslaget er omtalt både i min skriftlige fremsættelsestale og i lovforslagets bemærkninger og jeg vil her derfor kun nævne at jeg naturligvis står til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som udvalget

jeg giver først ordet til venstres ordfører fru jane

i forlængelse af det arbejde som vk regeringen påbegyndte i nullerne nemlig en sidestilling af psykiatri og somatik

i mange år været et fast fokuspunkt at forbedre forholdene for psykiatriens patienter

parametre mens der under sr regeringen blev afsat en hundrede og halvtreds million kroner årligt i psykiatriaftalen fra to tusind til to tusind og to

tilført næsten en milliard kroner til regionerne fra satspuljen til permanent finansiering

at mærke ud over de midler som regionerne har fået via økonomi og finanslovsaftaler det er en klar og markant prioritering af psykiatrien særlig når man lægger de en

til nybygning enestuer samt motions og aktivitetsrum til den samlede økonomiske ramme da vi under vk regeringen i to tusind og otte indførte en udvidet ret til undersøgelse og behandling af børn og unge under nitten år og i to tusind og ni indførte en udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne

andet en opfølgning på satspuljeaftalerne folketingets partier har via satspuljen været enige om at psykiatriske patienter i takt med at mulighederne herfor blev tilvejebragt skulle have samme rettigheder som på det somatiske område selv om vi i venstre er enige i målsætningen om at sidestille psykiatri

også elementer i det fremsatte lovforslag hvor vi i venstre mener at regeringen ganske enkelt ikke er ambitiøs nok venstre er på patienternes side og vi er optaget af at bekæmpe ventelister

også positivt overrasket da jeg i politiken den femtende november kunne læse at sundhedsministeren i hvert fald

udredningsretten og jeg citerer jeg vil gerne understrege at det er op til regionerne og ikke patienterne at sikre at udredningsretten efterleves med det citat i frisk erindring

undre enhver at regeringen med lovforslaget her vælger at stille sig på systemets side og ikke på patienternes side nuvel lovforslaget indeholder mange pæne intentioner i hvert fald på papiret men et helt grundlæggende problem med udredningsretten

således at patienterne får en reel mulighed for hurtig udredning fakta er jo at udredningsretten er en ret som patienterne selv skal tage

jeg blev i går præsenteret for et brev fra region nordjylland til en patient brevet er fra november med en tid til forundersøgelse i marts

sidst i brevet står følgende passus der henvises til bagsiden af dette brev vedrørende transport frit sygehusvalg udvidet frit sygehusvalg samt ventetider bagsiden er en lang opremsning af juridiske og praktiske informationer og nederst står der følgende tekst under overskriften sygehusvalg

og i visse situationer private sygehuse vil du vide mere

telefonnummeret nedenunder er streget over og så er der en webadresse som man kan slå

havde givet patienten den første ledige tid inden for patientens rettigheder med mulighed for undersøgelse

som i høj grad lader initiativet være hos patienten

vi kan jo konstatere at alene i region nordjylland er mindst attentusind patienter ikke blevet udredt inden for de lovpligtige tredive dage som jeg sagde tidligere

er vi i venstre på patienternes side og vi er optaget af at bekæmpe ventelister og vi vil gerne gøre folk raske for os er det ikke væsentligt om patienterne bliver behandlet eller udredt

mig komme med tre eksempler i region hovedstaden er der en ventetid på en og tyve uger til første undersøgelse af voksne med panikangst i region nordjylland er der en ventetid på seks og tyve uger til første undersøgelse af børn og unge med

otte og en og tyve uger til første undersøgelse

ledig behandlingskapacitet

at der er lange ventelister og samtidig ledig kapacitet

får patienterne adgang til en differentieret behandlingsret efter det udvidede frie sygehusvalg men hvem er det som skal behandles inden for tredive dage og hvem må vente det giver lovforslaget ikke svar på

hvor vi ikke umiddelbart er enige med regeringen

og finder at lovforslaget er et lille skridt på vejen omend vi gerne havde set et lidt mere ambitiøst udspil som for eksempel forpligter regionerne således at patienterne får en reel

for at man faktisk diskriminerede de sindslidende ved at man ikke rakte hånden ud og sikrede at der var den ligestilling der skulle til hvis

man jo unge mennesker som kom på førtidspension i stedet for at give dem håb om at der selvfølgelig var mulighed for at de kunne komme sig eller lære at leve med deres

synes jeg at i forhold til de sindslidende at det nu bliver et spørgsmål om hvem der kan tage æren for

andet jeg siger bare at nu er vi i gang med et oprydningsarbejde som jeg faktisk er utrolig stolt af selvfølgelig

rigtig lang tid før den fulde ligestilling kommer fordi det jo ikke kun er

er også den tidligere regering og regeringen før

lovforslag rent faktisk gav patienterne en reel rettighed

området men vi tilslutter os det forslag der ligger her

også har været en del af det arbejde jeg synes er rigtig vigtigt at holde fast i at folketingets partier

at psykiatriske patienter i takt med at mulighederne herfor blev tilvejebragt skulle have samme rettigheder som på det somatiske område

fra venstres side gerne havde set at man var lidt mere ambitiøs vi havde gerne set at man rent faktisk pålagde regionerne at indgå en aftale således at patienterne får en reel og hurtig mulighed

venstres ordfører for det er altså morsomt

at høre hvordan venstre nu her bryster sig af at have taget initiativer

i forhold til klare og markante prioriteringer i psykiatrien og så er vi vidne til at vi har store store problemer i psykiatrien

år som vel nok var økonomiske jubelår da vk sad i regering formåede man ikke at fjerne de barrierer de flaskehalse

så derfor vil jeg blot spørge venstres ordfører er der ikke noget når jeg nu prøver at ridse forholdene op der klinger

i vk tiden måske var knap så klare knap så skarpe og knap så økonomisk understøttede som det ordføreren her står

årligt i perioden to tusind til

og så synes jeg det er rigtig vigtigt at holde fast i at alene i to tusind og tolv

til regionerne fra satspuljen til permanent finansiering

vil slå fast at regionernes udgifter rent faktisk steg med tolv procent i faste priser fra to tusind og et til to tusind og ni det synes jeg faktisk godt man kan være bekendt

hundrede og halvtreds million kroner årligt som sr regeringen

fra kvalitetsfonden og fra finansloven i to tusind og ti blandt andet til nybygning til enestuer til motions

jeg er da enig i at psykiatrien havde brug

at formanden tidligere sundhedsminister herre bertel haarder som ikke kan sige noget her i dag så kan give en lille note til ordføreren sådan at venstre kan få styrket sin

ansvar man bar jeg vil gerne spørge ordføreren

ikke korrekt at på intet tidspunkt har psykiatrien stået så tydeligt markeret i et regeringsgrundlag som efter vi fik en ny regering på intet tidspunkt har man taget initiativ til at lade et udredningsarbejde en arbejdsgruppe arbejdsgruppe kulegrave forholdene i psykiatrien så vi kan få klare anbefalinger til

ret til undersøgelse og behandling af børn og unge under nitten år og i to tusind og ni indførte man en udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne det gjorde man blandt andet som en opfølgning på satspuljeaftalerne

flemming møller mortensen socialdemokraternes ordfører er tro at herre flemming møller mortensen selv deltog i de forhandlinger

jeg skulle have hukommelsessvigt

der skal til for faktisk at løfte den her udredningsret på det psykiatriske område vil kræve rigtig rigtig meget af vores sundhedssystem at det virkelig vil betyde noget fuldstændig afgørende for de mange mange tusinde mennesker som har hvirvlet rundt i systemet og ikke har kunnet blive diagnosticeret

vil godt sige herfra at det vi gerne vil fra venstres side er at vi gerne vil indføre reelle rettigheder for patienterne og som jeg også sagde indledningsvis havde vi gerne set at regeringen var lidt mere ambitiøs

af at bekæmpe ventelister vi vil gerne gøre patienterne raske vi synes ikke det er i orden at der er attentusind patienter der hvirvler rundt alene i region nordjylland jeg kom med en lang række andre eksempler i min ordførertale også på patienter der ikke er

vores sundhedsvæsen bygger på fri og lige adgang det er en kerneværdi nogle siger at det er arvesølvet i vores samfund socialdemokraternes holdning er klart

skal der værnes om og det skal fortsat udbygges som jeg allerede har fået sagt fra

noget mas med det her med fri og lige adgang blandt andet i forhold til en favorisering af privathospitaler og private sundhedsforsikringer

tiden med en socialdemokratisk

altså en helt anden vi udbygger den frie og lige adgang til sundhedsvæsenet vi gør det offentlige sundhedsvæsen endnu stærkere endnu mere robust

sundhedsvæsen hvor man som borger altid kan få hjælp til

få fundet ud af om man fejler noget hvad man fejler og også få hjælp til at få den rigtige behandling både diagnose og behandling skal gives hurtigt og det skal ske uanset hvad man måtte fejle det er helt rigtigt det er helt rimeligt

den helt rigtige holdning når vi her fremsætter et

om at ligestille psykiske sygdomme med fysiske sygdomme når det gælder udredningsret behandlingsgaranti og frit sygehusvalg

det har været forkert og det har været urimeligt

har været budt mindre gunstige mindre gode forhold

jeg har spurgt mig selv om jeg er stolt over at være ordfører på det her lovforslag

bare sige ja jeg er rigtig stolt vi har haft nogle udfordringer og vi har stadig væk udfordringer i forhold til kapaciteten i psykiatrien både hvad angår personale og andre forhold og jeg siger udtrykkeligt at det stadig væk er en udfordring flere steder jo længere man når væk fra hovedstaden jo større er problemet med at have specialuddannet personale

befolkningen dér rammes også af psykisk sygdom og derfor har man et kapacitetsproblem desværre men med det her lovforslag tager vi altså også den tyr ved hornene

til de her væsentlige ændringer de nikker anerkendende til de konkrete mål der bliver sat op netop ved

jeg vil sige at politisk følger de psykisk syges forhold nøje den plan som vi fra

har haft i meget meget lang tid det er klart at i forhold til regionerne og til kapacitet vil vi også følge meget nøje hvordan det kommer til at gå det ved jeg også at regionerne vil være interesseret

vi ser i øjeblikket meget tydeligt hvordan regeringspartierne vægter psykisk sygdom og forholdene i meget højt det blev skrevet i regeringsgrundlaget

som har afsøgt hele området og senest har vi lavet en finanslov hvor der også er en

det gælder nedbringelsen af tvang i psykiatrisk behandling

eksempelvis bruger og pårørendeforhold

altså med det her lovforslag et spørgsmål om at sidestille ligestille sundhedsvæsenet når det gælder psykisk sygdom og fysisk sygdom fra socialdemokratisk side

vi fortsat kæmpe for fri og lige adgang til et offentligt stærkt og robust sundhedsvæsen som er præget af kvalitet hele vejen igennem et sundhedsvæsen hvor man ikke kan fejle noget forkert når man kommer der hvor man ikke kan komme

på et forkert tidspunkt

socialdemokraterne støtter det her lovforslag

altid yndede at udtrykke det når der skulle indgås finanslove man havde økonomien som på det tidspunkt var en helt anden gunstig økonomi end den vores land desværre

var det markante store skridt fremad i en ligestilling mellem psykiatri og somatik altså fysisk sygdom det var positive skridt hvorfor tog man ikke flere skridt hvorfor var den daværende regering ikke mere ambitiøs nu klandrer venstres ordfører den nuværende regering for ikke

være ambitiøs nok hvorfor gjorde man ikke mere i ti år

hvorfor kan ordføreren ikke nævne en væsentlig længere liste af initiativer som både blev foreslået

at man også havde den politiske intention i forhold til at forbedre psykiatrien men hvor kun ganske lidt blev forandret i positiv retning hvorfor skulle denne regering overtage en psykiatri hvor kapaciteten

fulgt med udviklingen hvorfor skulle vi overtage en psykiatri

gøre noget ganske lidt

med midler og penge der væsentligt overstiger

jeg hørte ordførerens indlæg her i dag

altså vi fokuserer på indholdet

den eneste rettighed patienterne får nu

patientombuddet hvis ikke regionen leverer den hurtige udredning

egen hånd at kunne vælge noget andet

hvis det er at man ikke kan få tilbudt en hurtig udredning

også en forskel vi gerne står på mål for

folketingets talerstol ridser tingene op så de kommer til at

forhold jeg er også glad for at fru sophie løhde siger ja der blev brugt penge i den tidligere regerings tid jeg vil blot igen erindre om at da var der mange mange flere penge i vores land og jeg vil også gerne sige igen

på daværende tidspunkt investerede mere

men havde en ideologisk lyst til at lave en favorisering af det private

eksempel privathospitalerne og forholdene

de private sundhedsforsikringer

det her er en stor dag for psykiatrien og det er set med socialdemokratiske øjne ikke et lille skridt fremad det er et stort skridt fremad

til det som jeg spørger om nemlig indholdet af selve lovforslaget jeg har

det lyder pænt rigtig pænt

at man ikke giver patienterne en reel patientrettighed

at man ikke kan få den hurtige udredning

nemlig at vælge lange ventetider fra

det er klart defineret regeringspolitik socialdemokratisk politik som venstre er gået med til på sundhedsområdet jeg er rigtig glad for at venstre er gået med

er fuldstændig enige om at psykiatrien har været udsultet og skal have et rigtigt boost et rigtigt puf opad

rigtig glad for og jeg er rigtig glad for at venstre støtter det her lovforslag det er dog

fornuftig politik fra venstres side så ingen

vil jeg blot igen erindre om

kapacitetsproblem eller

i høj grad også er videreudviklet under en vk regering

derfor skal vi jo som jeg sagde

tage tyren ved hornene og det er godt vi gør det sammen det er godt for psykiatrien brede flertal

og hvor mange penge der er sat af jeg tror faktisk vi kunne vinde utrolig meget på det her område hvis vi arbejdede sammen frem for at modarbejde hinanden vi har i mange år set at der har været et problem

psykiatriområdet og det går ikke bare ti år tilbage det

det har været tiltrængt og det er forbedringer der skal sættes ind på mange måder og det er uhyre vigtigt at vi ser på hvordan vi sætter ind for at imødegå den store pukkel på ventelisterne samt at man fortsat arbejder med at forbedre de forhold der er i dag

har taget for at ligestille og spørgsmålet er

ja på papiret er det men vi skal også have det til at fungere

vi har problemer ude i områderne med speciallæger vi ved der er flaskehalse hvis vi går ud nu og siger til alle der har en psykisk sygdom

er løst stikker vi dem blår i øjnene

at psykiatriudvalget som blev nedsat

med en masse gode anbefalinger som vi også har taget op i satspuljeregi men vi ved jo også at de siger jamen

finde de penge

om hvad vi vil på psykiatriområdet

for de mennesker der lider og så nytter det ikke noget at vi står og slår hinanden i hovedet med hvem der har gjort eller sagt hvad

jeg synes det udspil

spørgsmålstegn ved var at man tror man kan inkludere alle det var en af grundene til at

børn og unge området op og sagde at det

alle børn og unge der

de ikke de næste halvtreds til tres år skal

håber at vi sammen kan være enige om

vi skal gå ad den vej som er lagt ikke bare i dag men faktisk for mange år siden i satspuljeregi

sat penge af jeg er glad for at man i regeringens finanslov

i vores ændringsforslag sat penge af på området

er jo rart at vi er enige om at gå den vej og det håber jeg

de næste syv otte år så vi får den plan som kan hjælpe alle så de bliver ligestillet for det er de ikke bare efter i dag det er de ikke efter om

for vi skal også sikre at der er nogle aftaler ude i regionerne

man kan benytte sig af det frie valg

henvende sig til så vi kan kun tilslutte os og sige at vi er rigtig glade for aftalen og lad os nu være glade alle sammen

nogle regioner er endda gået så langt som til at sige at de kan indføre garantierne inden den periode der egentlig er

har mennesker der rammes af psykisk sygdom naturligvis samme krav på hurtig hjælp som andre patienter vi får med lovforslaget et samlet regelsæt på det her område og psykisk og fysisk sygdom bliver fuldstændig ligestillet konkret indfører lovforslaget den samme ret til udredning og hurtig behandling i psykiatrien som gælder inden for somatikken det betyder at alle ikkeakutte patienter fremover har ret til udredning inden for en måned og i de tilfælde hvor det ikke er fagligt muligt og de tilfælde findes jo stilles krav om at patienten får en udredningsplan for det videre forløb derudover vil lovforslaget fjerne den eksisterende særregel der betyder at psykiatriske patienter ikke har haft de samme fritvalgsmuligheder behandlingssted som andre patienter det bliver der heldigvis ændret på fremover

som vi kan være stolte af men det er ikke det samme som at det er let at gennemføre derfor indføres de nye rettigheder trinvis så regionerne har en rimelig mulighed for at leve op til de nye krav

til at starte kapacitetsudbygningen af psykiatrien og med den seneste aftale for to tusind og fjorten har regionerne så også taget fat på den omstilling af organisation som er nødvendig for at den eksisterende kapacitet kan udnyttes bedst muligt de nødvendige ressourcer bør altså være til stede

efter det radikale venstres opfattelse er lovforslaget endnu et godt eksempel på at regeringen prioriterer det psykiatriske område det har vi også gjort med alle de sats og finanslovsaftaler der er indgået siden regeringen trådte til herunder i øvrigt den fra to tusind og tolv som fru jane heitmann refererede til men vi stopper ikke her regeringens psykiatriudvalg har for nylig afrapporteret og der ligger en lang stribe anbefalinger som vi i mit parti håber at vi kan løfte de kommende år vi skal sikre en langt bedre forebyggelse og løfte den tidlige indsats fordi vi ved at tidlig hjælp er den bedste hjælp

det er i den forbindelse også nødvendigt at se den psykiatriske indsats i sammenhæng med andre områder ikke mindst folkeskolen uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedet som er områder der undergår store forandringer i disse år vi er godt i gang også selv om der er meget at gøre endnu radikale venstre bakker helhjertet op om lovforslaget som vi ser som et væsentligt element i det løft af hele det psykiatriske område som vi som regering

det ville jeg rigtig gerne lave om på at det tager så mange år at lave noget om siger jo også noget om

hvor svært det er lige præcis i forhold til psykiatrien jeg er utrolig glad for at vi i dag behandler et lovforslag der gør det muligt at ligestille de sindslidende patienter med dem der har

den ligestilling

både patienterne men også de pårørende har oplevet gennem årene har jo været at

følt at der var nogen der troede på

er den største mangelvare i psykiatrien

fleste pårørende og dem er der jo trods alt en del af

over en million jeg er en af dem

hvilken situation de har stået i når de har stået med deres kære der havde det svært og ikke kunne komme til at få

jeg har en søn som har været syg i to år

øverste politiske sted som christiansborg er ikke prioriterer sindslidende ikke snakker åbent om det her ikke får diskuteret det så signalerer man

har gjort at man har underprioriteret det her område

af partierne med satspuljeaftalen har

systemforandrende nu kommer det til at være muligt med bæltefrie

tvangsfrie afdelinger vi skal kigge medicinen igennem og pårørende skal inddrages systematisk ligesom man med finansloven nu også sætter midler af

at nedbringe tvang

som gælder patienter som har en fysisk sygdom

patienter som har en psykisk sygdom

når man laver en udrednings og

et kapacitetsproblem og jeg håber

kapacitetsproblem ikke alene er at vi skal ansætte en bestemt faggruppe

de steder vi giver

et spørgsmål om den bedste behandling

til at vi skal holde nøje øje

socialrådgiverne havde anbefalet at hun skulle gå på førtidspension hun ville

vi hver især og sammen og gerne på kryds og tværs bliver ved med at snakke om psykiatri jeg ved er noget der optager os alle sammen

der en ventetid på en og tyve uger til første undersøgelse af voksne med panikangst i region nordjylland er der en ventetid på seks og tyve uger til første undersøgelse af børn og unge med

og i region midtjylland er der en ventetid på mellem otte og en og tyve uger til første undersøgelse af voksne med depression

især uanset hvilken regering

en situation hvor ventelisterne er så

har gjort at ventelisterne er faldet

trykket samtidig med at man kan prioritere

kan komme ind og snakke med en læge tager man fejl nogle af os at se hvad der sker nede i

en behandling som faktisk inddrager pårørende og brugerne rigtig meget

i samme ombæring havde svaret på mit spørgsmål nemlig hvordan

i lovforslaget at ordføreren kan pege på

de problemer der er omkring ventelisterne

satte sig i spidsen for at sige ok fint vi vil rigtig gerne have en psykiatri som også skaber håb

ikke så meget privathospitalerne

vi har to forskellige opfattelser af hvad regionerne skal vi

vil gerne bevare dem og venstre vil gerne afskaffe dem

det samme som at tingene ikke kan gøres bedre jeg håber da

ambition om at være med til løbende at forbedre området

spørge til indholdet af det her lovforslag som jeg desværre ikke synes vi

har været masser af eksempler på her at patienterne når de ikke bliver udredt

at fru özlem sara cekic ikke synes at psykiatriske patienter skal have en mulighed for at kunne vælge lange ventetider fra

man kan bruge rigtig mange forskellige ord

venstre er dybt optaget af privathospitaler

penge som muligt jeg

optaget af den ene faggruppe frem for

og hvad

der er det vigtigste for os

når nu det er at regionerne ikke altid vil kunne levere en udredning inden for tredive dage hvor det fagligt er muligt hvorfor er det så

ikke udstyre patienterne med en reel rettighed

i dag konkret indebærer for patienterne er retten til at klage

jeg tror derimod at de kan bruge det til noget om de har sikkerheden og visheden

hurtig behandling jeg håber at det offentlige i stor stil med et stærkt offentligt sundhedsvæsen er i stand til at kunne hjælpe så mange patienter som muligt men vi har

man ikke vil give adgangen til at kunne vælge et alternativ

en anden måde når vi nu i dag ser at der er lange ventelister på et område samtidig med at der er ledig kapacitet i blandt andet ja det private mener ordføreren så

siger

venstre er så bange for at man ikke vil indgå aftaler med

på lige fod med mennesker som har

de rettigheder vi giver til vores sindslidende

og jeg siger allerede nu

men vi vil stadig væk gerne fastholde målet der

foreslår at borgere med psykiske lidelser skal have samme ret til at vælge

ud over at lovforslaget rummer den her meget vigtige principielle ligestilling

betyder lovforslaget også

man får adgang til en hurtigere hjælp når man får en psykisk krise og det er som mange andre har været inde på før mig fuldstændig afgørende for at nå godt igennem og nå

jeg synes det er vigtigt at tilføje når vi snakker om

til de borgere som har en psykisk lidelse at det er en behandling som i meget høj grad skal tage udgangspunkt i den enkelte borger og i meget høj grad være baseret på en

at fokus ikke bliver enøjet på at nå fristerne for at kunne sætte en diagnose på en patient eller på at iværksætte en behandling men at vi fastholder at hjælp støtte og behandling til borgere med psykisk sygdom skal tage udgangspunkt i den enkelte skal tage udgangspunkt i at den enkelte også selv skal være med til at styre behandlingen og sætte mål for den det må ikke hvad skal man sige blive sat til side af at

vi diskuterede udredningsgaranti og behandlingsgaranti

de fysiske sygdomme så synes jeg det er vigtigt at holde fast i at en diagnose

om psykiske kriser eller psykiske lidelser ikke skal være en forudsætning for at kunne få hjælp det er uhyre vigtigt at vi har et system hvor man kan henvende sig når man er på vej ned og kan mærke at man bliver dårlig og hvor man ikke først skal have en bestemt diagnose klistret på sig det står ikke i modsætning til at det er vigtigt at vi hurtigt bliver klogere på hvad det er den enkeltes problem er men det handler om ikke at blive for firkantet i hvad vores sygdomsforståelse skal være

hvad behandling skal være jeg må sige at jeg

vi skal arbejde videre med at sikre en bedre psykiatri meget af debatten her i dag har jo handlet om

en diskrimination af patienter med psykisk sygdom og at den skal vi have rettet op på det her lovforslag synes jeg er en vigtig start men jeg synes også det er vigtigt at vi har en fælles ambition om at komme videre end det der foreligger jo et meget grundigt arbejde fra psykiatriarbejdsgruppen som vi kan

så det handler om at gå videre ud ad det spor som vi også lægger i dag altså at sikre den enkelte patient nogle rettigheder og støtte den enkelte borger i selv at sætte mål for sin behandling og

skal handle om at nu fikser vi det hele med en pille men

den psykiatriske behandling alene handler om medicinsk behandling hvor man i norge for eksempel har ligestillet den terapeutiske behandling det vil sige samtaleterapien

vi kan være med til at bidrage til at vores behandlingstilbud bliver så mangfoldige

tilbud hvor man får hjælp uden at skulle have en diagnose

er rigtig vigtigt at vi tænker både i at der selvfølgelig skal være et rigtig vigtigt og godt stykke arbejde for at nedbringe ventelister

blive klogere på hvad det egentlig er man fejler og få behandling men samtidig også i nogle spor som ikke forudsætter at man har en diagnose påklistret

bemærkning om at behandling skal ses meget bredt det er også det jeg mener når jeg taler om en helhedsorienteret tilgang til psykisk sygdom jeg ser også gerne at vi i langt højere grad styrker den enkelte borgers mulighed for selv at vælge hvilken type behandling man modtager at der simpelt hen er en palet man kan vælge ud fra selvfølgelig

for hvad det gælder forhenværende regeringspartier og det gælder nuværende regeringspartier i liberal alliance

er vi ikke særlig optaget af de behov det må i finde ud af på en eller anden måde men vi er ret optaget af patienternes behov derfor vil vi nøjes med at glæde os rigtig meget over det her lovforslag rose regeringen for at der er taget initiativ til at fremsætte det og glæde os over at det

stort set alle partier støtter det det er rigtig godt og det er et rigtig fint skridt i den rigtige retning at de psykiatriske patienter nu sidestilles med de somatiske patienter både i forhold til retten til frit sygehusvalg og retten til hurtig udredning i sygehusvæsenet

en differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg

men vi også opmærksomme på

at det her kun er et skridt på vejen der er lang vej igen før vi sikrer en reel ligestilling mellem de psykiatriske og de somatiske patienter

i liberal alliance ikke optaget af om behandlingen foregår på et privathospital eller på et offentligt hospital vi er heller ikke optaget af hvilke faggrupper det er der sætter ind vi er optaget af at patienterne får den rigtige behandling og at det sker på samme vilkår som for somatiske patienter derfor støtter vi lovforslaget vi er glade for at det er kommet og vi glæder os over at det ser ud som om

og slet ikke har taget problemstillingen alvorligt og så videre og så videre

vi igennem mange år har arbejdet

jeg står her med nogle af de aftaler der er indgået gennem årene

den syvogtyvende oktober to tusind og seks hvor satspuljepartierne er fuldstændig enige om endemålet nemlig at man gerne vil

rettigheder mellem det somatiske område og det psykiatriske område

så ikke hellere glæde os over at det store arbejde

stort set alle partier i har været igennem gennem mange år og har været fuldstændig enige om nu begynder at munde ud i at vi kan give

det vi står med i dag for det giver jo ikke nogen mening at

de samme rettigheder for ti år

otte år siden hvis der ikke var den fornødne kapacitet og mulighed for at kunne efterleve det så derfor synes jeg hellere vi skal glæde os over at det store arbejde der er blevet gjort gennem årene faktisk har

det kan selvfølgelig gøres bedre og det er det vi alle sammen har en interesse i

at den satspuljeaftale vi har indgået for næste år vidner om så det der med at sige at nogen har en større interesse end andre synes

fra konservativ side siger vi ja til princippet om at der skal være en ligestilling og vi siger også ja til at der sker noget regelforenkling med det her lovforslag der er også nogle knaster i forslaget som jeg regner med vi kan få belyst under udvalgsarbejdet samtidig må jeg så også påpege at der er nogle af de samme problemstillinger som hvis man kigger på det der var omkring det somatiske område med udredningsretten og den differentierede behandlingsgaranti

noget diffust med en udredningsplan såfremt man ikke kan få en udredning inden for en måned

fremhævet i bemærkningerne at det vil kunne forekomme hyppigere på det psykiatriske område

giver man sådan lidt carte blanche hvorfor kan man så ikke sørge for at få fjernet det fra bemærkningerne og

det her med at der er lidt for mange kattelemme i forhold til at regionerne kan overskride retten til udredning på en måned det er jo noget af det samme der også

gjorde sig gældende på det somatiske område når man ikke sikrer patienterne en reel rettighed

lidt mere en hensigtserklæring og vi kan allerede

at der er nogle udfordringer på det somatiske område det kommer vi også til at se på det psykiatriske område og det kræver i den grad at vi følger området

og vil nok forekomme større problemer end inden for det somatiske område når man tænker på at de stærke patienter som er godt skåret for tungebåndet måske i højere grad kan få

en behandling inden for en måned frem for nogle der er mere udsatte

mener vi skal følge meget nøje for ikke at skabe mere ulighed i sundhed

som jeg egentlig synes vi skal kigge lidt på i udvalget det er fra brancheforeningen for privathospitaler og klinikker

forslaget såfremt regionerne ville bruge den ledige kapacitet der er i det private det er noget som jeg gerne vil have vi får uddybet fra ministerens side

ja til princippet om ligestilling mellem det psykiatriske område og det somatiske område og så er der

stadig væk nogle knaster i forhold til indholdet det er jo også nogle af de samme ting som gør sig gældende når det drejer sig om det somatiske område det er også nogle af de ting vi diskuterede for et stykke tid siden også her i salen men det er jo også noget vi kan kigge på når der kommer en ny regering på et eller andet tidspunkt nu bliver ligestillingen indført

at mennesker har det samme værd uanset om deres sygdom sidder fysisk i kroppen eller er en psykisk sygdom

en sindslidelse de kæmper med i kortere eller længere tid

for lidt over et år siden kunne fremsætte lovforslaget om udrednings

fik løftet udredningsdelen helt frem

frem i fokus at før man er udredt og diagnosticeret før der

da vi her i folketinget vedtog

vil ikke lægge skjul på endnu mere stolt over at stå

det lovforslag vi behandler i dag sikrer at vi får et samlet regelsæt der gælder for alle patienter

hvorfor det så først er nu vi står der men det er nu at vi med det her lovforslag sikrer at vi får et samlet regelsæt der gælder for alle patienter uanset om sygdommen så er fysisk eller psykisk i sin fremtræden

bidrager lovforslaget her også med den nye ramme og retning som psykiatriudvalget pegede på der er behov for

sikre at psykiatriske patienter altså har samme mulighed for selvbestemmelse

vil behandles som patienter med fysiske sygdomme

og også det er jo et vigtigt skridt i forhold til ligestillingen

om mere end det her lovforslag isoleret set

med i jobcenteret når man kommer og har en fysisk sygdom

ikke behøver at være kronisk syg når det er en psykisk sygdom

komme sig man kan komme tilbage til livet man kan blive helt rask eller komme tilbage til et normalt liv på trods af psykisk sygdom lige så vel som fysisk sygdom det handler om samfundets blik på det her det handler om rigtig mange ting ud over det her lovforslag

det her lovforslag gør vi altså det fuldstændig grundlæggende vigtige i en ligestillingssammenhæng at vi sikrer et samlet regelsæt så man ikke som patient skal overveje om sygdommen er fysisk eller psykisk når man orienterer sig i forhold til hvilke patientrettigheder man har

til ordførerne her i salen at det er meget rigtigt at vi ikke er i mål endnu

mange historiske diskussioner om hvem der foreslog hvad i satspuljekredsen

tusind og syv og november to tusind og otte

hvorfor det står i forslagene og hvorfor det endte som et lovforslag i folketingssalen

gør mig glad og fortrøstningsfuld for fremtiden for de mennesker her i landet der bliver ramt af psykisk sygdom i kortere eller længere tid

regeringsmagten måske måtte skifte i fremtiden sådan er demokrati jo

her blive ført i mål det her vil leve videre og det er vel vigtigst af alt det der gør at det her er en glædens dag

alle folketingets partier som jo også afspejler

det her er et emne der har været prioriteret i samtlige økonomiaftaler finanslove og satspuljer siden jeg blev sundhedsminister og det gør mig kun jo glad at kunne høre at noget tyder på at det

privathospitalerne men at sige at det kan vi kun opnå hvis vi giver privathospitalerne en ret som er det venstre efterlyser

at det vigtigste her er at privathospitalerne får en ret

følger det forberedende arbejde i regionerne

rundtomkring faktisk indgås aftaler på forskellige måder med private aktører på det her område

skaffe sig adgang til for at kunne leve op til den pligt regionerne får så jeg mener vi sikrer det fuldt ud jeg

privathospitalerne en rettighed som venstre gerne vil have

at patienterne får

i den grad over at vi fra flere af regeringspartierne har

der ikke nogen her fra min side af salen der overhovedet har nævnt det det undrer mig egentlig at man er så optaget af det

i regeringen jeg vil bare gerne have raske patienter hurtigt

set i patienternes interesse så

lige hurtigt to tal som jeg lige kan huske

er noget med at i region nordjylland er der attentusind mennesker

udredt inden for de tredive dage i region midtjylland hvis jeg

og bare at det må give anledning til når man har de erfaringer fra somatikken

er privathospitalerne så ved jeg ikke hvilke andre aktører

ikke mener at venstre har

før man tilfreds med det her så må venstre meget undskylde

ville da være rigtig fint hvis det viste sig at venstre ligesom os er mest optaget

en rettighed og ikke først er tilfreds når privathospitalerne har en rettighed så

at man ude i regionen og det kunne jo tænkes at det ville ske en enkelt gang eller to og desværre

ikke kan levere udredningen inden for tredive dage hvor det er fagligt muligt

patientombuddet det hjælper jo ikke patienter og pårørende

heller ikke videre at de skal tilkæmpe sig retten til at kunne gøre brug af en rettighed

i stedet for at give regionerne retten til

vi kan lovgive om den slags ting men tak til venstres

der samtidig er ledig kapacitet i det private er det så bedre at de patienter ikke får hjælpen

patienten skal jo have behandlingen før eller siden

mere afgørende at patienten

så i stedet som på så mange andre områder at stille sig på systemets side

med retten til at kunne vælge

en ret regionerne har

påstå at hvis regionerne selv har problemer med kapaciteten og der er ledig kapacitet andre steder så kan de sidde på hænderne der står fuldstændig klart i lovforslaget

så skal købe sig til ledig kapacitet andre steder

som er det jeg hører venstre måske måske ikke efterlyse

to